vi sikrer hurtigere behandling

som lever med kroniske sygdomme som

og sukkersyge der kommer mere

fra sygehusenes sygehusenes gange

med finansloven sikrer vi også en milliard kroner over fire år

at børnenes første år har stor betydning for hvordan de klarer sig senere i livet

vuggestuer børnehaver og i dagplejen

om ugen eller en hel time hver anden uge

om de skal spares op til en tur i

konkret forskel for hverdagen for de ældre medborgere

en ansvarlig økonomisk politik

investerer vi i bedre velfærd

og for de faglige kontingenter den tidligere regering skar det ned sammen med dansk folkeparti

der tager et solidarisk ansvar

kampen mod social dumping kontrol sikkerhedskort arbejdsklausuler

tyve million kroner oveni regeringen handler

egentlig imod social dumping i nullerne svaret er ingenting

af v k og

reformen og med finansloven

en kontantydelse der sikrer forsørgelse i op til tre år til de mennesker der

seksten regeringen fører en politik i balance

hvis konsekvenser venstre stadig putter med finansloven for to tusind og femten

for at have det man kaldte en

selverkendelse af at man

at snuse til kanten

det står i kontrast til alle de aftaler regeringen ellers har lavet med blandt andet mit parti som jo alle sammen har været kendetegnet ved at de har trukket danmark den rigtige vej to vækstaftaler en skatteaftale med videre men nu har man så valgt borgfreden med sine venner

egentlig gerne vil spørge statsministeren om er om statsministeren vil gøre rede for hvor

en situation i ukraine ukraine der påvirker dansk eksport signaler fra g20 topmødet som ikke er meget optimistiske og midt i det står statsministeren så

hvor er de fem tusind arbejdspladser der ville ligge i en fortsættelse af boligjobordningen

er mellem dyreenheder og jord til noget der ligner eu standarder to tusind arbejdspladser hvor er de en tusind tre hundrede arbejdspladser der kunne ligge i at tage et opgør med den femdobling af no

og formanden for ftf som oven på den her finanslovsaftale jo sammen

efterlyser vækstinitiativer hvor er det at denne finanslovsaftale man har indgået skaber flere nye private

at vi har styr på økonomien

gode forhold til virksomhederne

at sikre at vores offentlige sektor udvikler sig

løftet sundhedsvæsenet lidt mere end det man nu gør

jeg spurgte til jeg spurgte til hvor

hvad blev der af de fem tusind arbejdspladser der knytter sig til boligjobordningen

de to tusind private arbejdspladser der kunne knytte sig til at vi liberaliserede lidt i vores landbrugspolitik og bragte den i overensstemmelse med eu

som har sagt nej tak til nulvækst

og tretten er kommet seksogtredivetusind flere i

har fået styr på økonomien den har fået flere mennesker i beskæftigelse særlig

ikke være så flink at pege på hvor

den her finanslovsaftale bringer mere vækst

når jeg er så optaget af det er det fordi vi fortsat har et arbejdsløshedsproblem men først og fremmest har vi jo brug for at sikre den langsigtede velfærd jeg skal vende tilbage til det senere

jo fint nok at man drysser lidt sukker ud og det er fint nok at man stiller danskerne i udsigt at om føje år kan man gøre det ene og det tredje men det skal være holdbart pengene skal tjenes

med rusland som ikke længere er storimportør af danske varer

er der jo brug for at holde næsen i

og satse på bæredygtig vækst og det er derfor det er så ærgerligt

og og lavet en aftale hvor man drysser lidt sukker ud

men det skal jo drysses ud på et holdbart grundlag og det holdbare grundlag er ved at smuldre for regeringen hvor er arbejdspladserne

meget mere til dem der har dødelige sygdomme som for eksempel kræft eller kroniske lidelser

og på det spørgsmål herre lars løkke rasmussen stiller

i mange mange år hvis man lige ser bort fra de år under overophedningen

udvikle vores velfærdssamfund

en dobbeltpolitik ja det skal jeg da lige love for der er da dobbeltstandarder her når jeg spørger til pengene og spørger til

det fordi der er nogle ting der begynder at bekymre mig og jeg aner konturerne af at statsministeren er i gang med at gentage bluffnummeret fra to tusind og elleve to tusind og elleve var dengang finansministeren var chefstrateg i socialdemokratiet og på bagsiden af en serviet lavede spændende planer om fair løsning og fair forandring som lige så snart de blev underkastet finansministeriets regnestykker faldt sammen med jeg tror

ikke grænser for alt det gode man kunne få det faldt til jorden

vi ser en regering som er helt ud til kanten af

vi ser en regering som på en stribe områder er ved at efterlade huller efter sig lad mig bare nævne nogle af dem der er en togfond på otte og tyve

milliard kroner med de aktuelle oliepriser vi har

det er et problem der når at forsvinde inden der skal laves finanslov igen man gør

engang den ulejlighed at udmønte den besparelse på udviklingsbistanden man trods alt har fået enhedslisten til at sluge fordi man siger at den sidste halve milliard kigger vi på

hænger i luften der er hele spørgsmålet om udmøntningen

de besparelser der ligger på erhvervsskolerne

derfor vil jeg bare spørge om en ting

vedtages her i folketinget så kan statsministeren garantere at vi på intet tidspunkt i to tusind og femten kommer i karambolage

skal overholde i dansk økonomi har en

som venstre skal fremlægge falder tingene fra hinanden

vi har fået danmark ud af den henstilling som den tidligere regering

ud lavede måske århundredets største vælgerbedrag men fint nok det var godt for danmark det jeg kerer mig om nu

at være godt for danmark nu hvor statsministeren øjensynlig er ved at genskabe tricket fra to tusind og elleve nemlig at bilde befolkningen ind at man har styr på tingene

ikke stille et helt konkret spørgsmål

det lovforslag der indgår i lovprogrammet på energiministerens område omkring elforsyningsloven

først skal træde i kraft i to tusind og seksten

og ligger ubetalte regninger når man åbner skufferne

meget nemmere at diskutere med venstre hvis man fremlagde et program

det betyder at regeringen er så langt ude på kanten at de lovforslag man stillede folketinget i udsigt da folketinget åbnede har engang råd til at gennemføre

til at skubbe ud i fremtiden de kan ikke finansieres inden for rammen af den økonomi man har i stedet har man så siddet

har vi også forslået

man så stiller i udsigt vokser til store milliardbeløb i år to tre fire fem hvis ellers man bliver betroet magten

og punkt for punkt for punkt efterlader regeringen nu huller som den enten får kæmpe problemer med at skulle fylde ud hvis den skulle vinde næste folketingsvalg eller som besværliggør livet for dem der måtte tage over

det er jo derfor at regeringen er i gang med

er i gang med at gøre det samme som vi så i to tusind og elleve

at når det her forslag fra energiministeren er skubbet en år

er det fordi der ikke er råd til at gennemføre det til den planlagte tid inden for rammerne af dansk økonomi

bliver man nødt til at spare på andre områder

men for to tre fire år for hvordan det her skulle se ud

i de næste år hvornår kommer venstre med

måtte være fordi journalisten havde en viden om at jeg var inviteret til mødet

som vil mere eu der er inviteret til mødet så det er partilederne fra de såkaldt eu positive partier kan

det hedder der er inviteret til møde i statsministeriet i eftermiddag om

jeg tror der er rigtig mange danskere der i bund og grund tænker at det er lidt usympatisk at den måde man tilrettelægger danmarks eu politik på herinde i huset er ved kun at tale med dem der på forhånd erklærer sig indstillet på

de bliver så ikke repræsenteret ved forhandlingerne vi må så forsøge at få vores indflydelse gjort gældende blandt andet her derfor vil jeg gerne spørge statsministeren når hun nu har indkaldt til det møde i dag om det er fordi regeringen er indstillet på at man så også får tacklet de udfordringer der rent faktisk er på eu området ikke alene diskussionen om retsforbeholdet og europol det er jo en diskussion som vi også tidligere

men også de andre eu spørgsmål som for eksempel spørgsmålet om andre eu borgeres ret til velfærdsydelser i danmark vi har tidligere haft lange diskussioner om det med børnechecken som bliver sendt ud af landet vi har en lovgivning i dag der ikke passer med den administration regeringen har regeringen sender jo børnecheck til børn der er bosiddende i andre eu lande fordi den mener sig forpligtet til det efter henstilling fra

kommissionen men den danske lov siger faktisk at børnene skal være i danmark og at der skal være et optjeningsprincip for at man kan få børnechecken

det et spørgsmål som statsministeren vil håndtere i de forhandlinger der nu kommer så man får ordnet de her ting og sikret at det er den danske lov der selvfølgelig gælder i

og også på eu området men

det jo tit når jeg er heroppe at jeg har oplevet at statsministeren i virkeligheden mest af alt har talt til herre lars løkke rasmussen og

somme tider talt til mig når jeg sad dernede

at venstre har stillet nogle håndfaste krav til regeringen for at ville indgå en europapolitisk aftale jeg kan også spørge på en

er statsministeren nu kommet til den konklusion at hun vil indfri de krav siden hun nu

det er muligt at lave en europapolitisk aftale kravene er tre ting som skal være opfyldt for at lave en eu aftale med regeringen siger venstre

er at der er fundet en løsning på det med børnecheck det andet er

være fundet en løsning på eu borgeres ret

og det tredje er at der skal fastsættes en dato for folkeafstemning om retsforbeholdet det sidste tror jeg regeringen og venstre ret hurtigt kan blive enige om men kan man også blive enige om det med børnecheck og andre eu borgeres ret til velfærdsydelser i øvrigt

vil være foran forbryderne og så at sige kunne samarbejde med andre landes politi

med de partier som er optaget af at få ændret vores forbehold til

sig gøre hvis statsministeren på forhånd afviser at man finder en løsning

altså somme tider tror folk jo det er rigtigt når vi siger at

er børnecheck på dansk niveau men det er jo det der finder sted det finder ikke sted

i relation til den danske lovgivning

et af de partier der skal til forhandlinger med statsministeren som har sagt at det skal være løst

så konstatere og sige til alle dem der ellers havde interesse i at følge

umagen værd for det ser ikke ud til at der kommer nogen løsning ud af det

hvor man ikke har indflydelse på hele pakken hvorfor skulle vi sige

senere i dag handler om at diskutere hvordan danmark kan blive

om partistøtte åbenhed erhvervsklubber privilegerede møder for betalende gæster og så videre jeg er sikker på at socialdemokratiet overholder

vel at mærke uden at bankens navn fremgår af partiernes regnskaber

hvor meget partierne er i lommen på særinteresser

kanaliseres gennem såkaldte erhvervsklubber

er en

hvis herre lars løkke rasmussen har siddet og forhandlet bankpakker

har favoriseret bestemte banker og som danske bank har tjent mange penge på så synes jeg det er helt rimeligt at alle borgere i det her land får at vide danske bank har givet penge til

men det får borgerne i danmark ikke at vide i dag

er lovgivningen i dag og derfor er det som som jeg godt kunne tænke mig at vide

holdning til at der er erhvervsklubber som fungerer på den måde og hvad er regeringens holdning til

erhvervsklubber som fungerer på den måde

at det skal være sådan at man ikke længere skal kunne kanalisere penge

ind i partierne uden at borgerne i danmark

får at vide at afsenderen af det beløb faktisk var for eksempel danske bank altså skal vi endelig have den åbenhed i danmark skal vi ændre reglerne i danmark

det må folk jo selv om det er frie markedskræfter og noget men ikke desto mindre

som kanaliseres ind i den her nye socialdemokratiske pengeklub kommer til at fremgå af socialdemokratiets partiregnskab et konkret eksempel hvis en privat virksomhed vælger at sige at den giver ethundredetusind kroner til den nye socialdemokratiske pengeklub så skal der

og

sammen

man altså været ude at love gaver uden at have finansieringen til det i forvejen er

tres milliard kroner man går helt til kanten sydbank tror ikke på to

vækst danske bank tror ikke på at det hænger sammen økonomiprofessor bo sandemann

holder og vismændene gætter på en en

og sammenhængende finanslov og så stå hernede og faktisk sige vi regner med at nedjustere

at fremgangen ikke bare fortsætter men

dansk økonomi udefra

i dette folketing som har præsteret at lægge en økonomisk

sige akutjobordning man kan sige arbejdsmarkedsydelse og nu senest også kontantydelse

med sidste uges finanslov ændrede regeringen i den kontanthjælpsreform som vi indgik i fællesskab sidste år det betyder bla

at den gensidige forsørgerpligt bliver droppet

naboen om hjælp men hvad værre er så vælger man også at hæve ydelsen til unge på kontanthjælp

de unge spilde værdifulde måneder og år af deres liv på kontanthjælp

den tidligere formand for socialrådgiverne udtrykte det jo endnu mere

ud og slås for at fuldstændig velfungerende unge mennesker som kunne gå i gang med en uddannelse og som egentlig bare går og klør røv fordi de ikke rigtig gider skal have en højere ydelse end suen

en højere ydelse end su det bliver altså mere attraktivt at være på kontanthjælp end i uddannelse

kontanthjælp

betale sig at arbejde eller være i uddannelse

ud af at det altså ikke længere er en rigtig rigtig forkert systemfejl at de unge skal gå ned i indtægt

og velfærden det danske beskæftigelsessystem hører til blandt verdens dyreste vi bruger hvert år otte milliard kroner på den aktive beskæftigelsesindsats og dertil kommer udgifterne til

for at sikre at vi får mest muligt for

er det jo afgørende at vi bruger pengene der hvor de gør

er at få de ledige tilbage i arbejde

understøtte at danmark har et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked med lav strukturel arbejdsløshed og høj beskæftigelse ja

helt centralt for venstre har pejlemærkerne for en reform af beskæftigelsesindsatsen været at pengene skulle bruges bedre at det skulle kunne betale sig at arbejde at de ledige hurtigere skulle tilbage i job at ledige skulle i centrum

skulle gøres billigere og mere effektiv

lovforslag l otte og halvtreds og l ni og halvtreds og reformen har som mål at flere ledige opnår beskæftigelse hurtigst muligt at ledige

individuel meningsfuld og jobrettet indsats at ledige kan få et reelt uddannelsesløft hvis de har behov for det at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft desuden handler det om at virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene

få den arbejdskraft de har behov for samt at regler og bureaukrati fjernes så kommunerne får størst

reformen sikrer at beskæftigelsesindsatsen har fokus

behov for arbejdskraft og reel jobformidling og at kommunerne og a kasserne får flere frihedsgrader til at tilrettelægge en individuelt tilpasset indsats for de ledige ressourcerne skal altså bruges på en bedre og mere effektiv måde så flere kommer hurtigst muligt i beskæftigelse afgørende for venstre er det at jobcentrene

reformen har fokus på en individuel og tidlig indsats den ledige skal mødes med en meningsfuld og individuel indsats der igangsættes tidligere end det er tilfældet i dag og det skal ske særlig ske særlig med henblik på at forebygge langtidsledighed den individuelle og tidlige indsats indebærer et fælles og intensiveret kontaktforløb at alle ledige får ret og pligt til et aktivt tilbud

fokus på det virksomhedsrettede i forhold til at sikre at det er på virksomhederne man kommer i praktik og i løntilskud det er der jobåbningerne skabes det er der vi kan sikre at de ledige kommer hurtigst muligt

mere ansvar og styrket rådighed til den enkelte den ledige skal således have større indflydelse på

muligheder for at komme i arbejde og med den større medindflydelse og den øgede valgfrihed

den enkelte borger følger der også et behov for en styrket opfølgning på rådigheden til dette formål

der blandt andet vurderer om jobsøgningen er tilstrækkelig til at den ledige lever lever op til rådighedskravet om aktiv jobsøgning

så handler det også om at vi i højere grad får fokus på landets virksomheder og deres behov virksomhedsservice og jobformidling skal være en kerneopgave for jobcentrene

få den arbejdskraft de har brug for de virksomhedsrettede tilbud skal desuden bruges bedre så flere får styrket deres erhvervserfaring netværk relationer på arbejdsmarkedet løntilskudsordningerne skal blandt andet forenkles og målrettes og reglerne for offentligt og privat løntilskud

fra to tusind og seksten en refusionsomlægning og venstre har fra dag et i de her forhandlinger fastholdt at der kan findes penge i beskæftigelsessystemet penge der kan bruges på yderligere jobskabelse og det er også lykkedes i den reform

af beskæftigelsessystemet og med den vækstaftale vi lavede sammen i sommer vi får en mere effektiv beskæftigelsesindsats der samlet giver besparelser på en

samlet set frem mod to tusind og tyve frigør to

anvende til skatte og afgiftslettelser med henblik på at skabe flere private

til sidst vil den reform vi har aftalt sammen et bredt flertal i folketinget styrke den strukturelle beskæftigelse med tre tusind personer og forbedre bruttonationalproduktet med to

vi lavede i sommer med regeringen der frigør to

milliard kroner til vækstinitiativer sikrer at beskæftigelsesindsatsen fortsat er forankret i jobcentrene og ikke i a kasserne og fastslår at virksomhedsservice og jobformidling skal være en kerneopgave for jobcentrene så virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for på den baggrund

meddele at venstre støtter begge lovforslag

har slået lidt op i banen og ikke i samme grad synes samtaler

prioriterer det lige så højt som vi har gjort i aftalen men

i arbejde og så gør vi jo også op med det der tidligere

at der var for mange aktiveringskurser som ikke førte til noget som helst så det her handler om at vi præcis siger at samtaler

med meningsløs aktivering mistillid og fokus på systemer frem for mennesker i stedet genetablerer vi tilliden og lægger et historisk markant fokus på uddannelse derfor vil disse lovforslag når de vedtages få en positiv betydning for tusindvis af arbejdsløse i mange år fremover og det er der rigtig god grund til at glæde sig over

en god beskæftigelsesindsats handler for socialdemokraterne først og fremmest om at skabe den korteste vej for den enkelte arbejdsløse til job og til varig beskæftigelse med l otte og halvtreds og l ni og halvtreds sætter vi den enkelte arbejdsløse i centrum for beskæftigelsesindsatsen

tillid til at den arbejdsløse gerne vil i arbejde og tillid til at a kasserne og jobcentrene både ved hvordan man bedst hjælper den arbejdsløse men også rent faktisk ønsker at gøre det det betyder en ny rolle og arbejdsfordeling for a kasser og jobcentre hvor begges kompetencer kommer i spil i en helhedsorienteret indsats over for de arbejdsløse

i dag er det sådan at de over trehundredetusind danskere der hvert år går igennem dagpengesystemet skal have den samme standardindsats det er åbenlyst selvmodsigende at så mange mennesker skulle have nøjagtig de samme behov man bliver ikke ens fordi man bliver arbejdsløs trehundredetusind arbejdsløse er naturligvis hver især forskellige og derfor har de forskellige behov og derfor har den hidtidige indsats

god nok til at få dem i arbejde og i varig beskæftigelse vi sætter nu den enkelte i centrum konkret betyder det individuel og tidlig indsats for de arbejdsløse mere ansvar til den enkelte og en særlig indsats for de langtidsledige og det betyder en afbureaukratisering af arbejdsprocesserne i kommunerne vi sætter mennesket før systemet vi sætter den arbejdsløses behov før regnearkets kassetænkning

ud over tillid er uddannelse helt centralt i reformen og med l otte og halvtreds og l ni og halvtreds sætter vi to streger under regeringens ry som en uddannelsesregering for uddannelse er den bedste vej ud af arbejdsløshed særlig hjælper vi de arbejdsløse der har færrest kvalifikationer

ufaglærte og dem med forældede kompetencer

det jo er den gruppe der nok kan finde sin plads på arbejdsmarkedet når økonomien buldrer af sted men de er også de første der bliver afskediget når tiderne vender de er med andre ord konjunkturgidsler

afhængige af at hjulene kører i høj fart og det er ikke holdbart for den arbejdsløse eller for samfundet derfor giver det rigtig god mening at vi giver et reelt uddannelsesløft til den gruppe uddannelsesindsatsen øges med

i forbindelse med reformen og dermed sættes der tydeligt handling bag ordene et godt og effektivt beskæftigelsessystem er en hjørnesten

afgørende for at arbejdsløse hurtigst muligt kan finde et job og at virksomhederne effektivt kan finde kompetente medarbejdere for os socialdemokrater er tillid og uddannelse den helt rigtige vej at gå også i vores beskæftigelsesindsats og derfor kan vi støtte

arbejdsgiverne i området de kender arbejdsmulighederne så vi anser dem for at være de bedste til at hjælpe folk i arbejde det første

selv om vi synes at reformen rummer fremskridt på en række punkter jeg vender tilbage til dem i mit ordførerindlæg synes vi at på det her punkt er det utrolig ærgerligt at man ikke har holdt fast

som var udspillet nemlig at a kassernes rolle det første halve år skulle have været større men jeg vil gerne spørge om hvad ordførerens mening er det ikke været klogere at fastholde udspillet og ikke lave det

jo i a kassen for at finde ud af hvor

og så vil det tydeligt fremgå for vedkommende at der ikke vil være flere samtaler eller ganske få fordi man godt

i arbejde igen anderledes er det jo med dem som vi kan se med det samme

langtidsarbejdsløse der er man jo nødt til at

gennemgribende tiltag for at få den arbejdsløse rigtig godt i vej

der er samtaler den rigtige vej for

samtalen og dialogen kan man jo finde frem til hvad der er drømmen og

til den sidste del af spørgsmålet kan man sige at

meget klar arbejdsdeling en arbejdsdeling hvor det er a

der tager sig af den første samtale og møder sit medlem og

i uddannelse og arbejde igen efterfølgende og også under hele forløbet er det a kasserne der følger op på om vedkommende nu også står til rådighed for arbejdsmarkedet

meget svært at sige noget om at uddannelse i beskæftigelsessystemet skulle føre til

samlet set ser på at folk bliver holdt væk fra arbejdsmarkedet mens de

tyder på at det er en god idé for de ledige generelt set at der er uddannelse i

også mange der ikke får gavn af det og samlet set

er nytteværdien mildest talt meget tvivlsom så hvad er det ordføreren baserer sin udtalelse

samtale sker så derefter i fællesskab og alle oplysninger skal være tilgængelige for både jobcentre og a

man skal også selv kunne booke samtaler med jobcenteret og alle oplysninger skal jo så ligge i en joblog der er tilgængelig

det betyder jo at den ledige også selv kan booke samtaler når der er behov

ét aktivt tilbud og er man over halvtreds år skal det aktive tilbud

aktive tilbud skal være på minimum to uger det betyder også at gentagen aktivering afskaffes

også ses som en afbureaukratisering og det giver en større frihedsgrad i den kommunale

er det kommunerne der jo skal styre

arbejde med flere områder i et jobcenter

fremover ligesom kontanthjælpsmodtagere i dag få ret til tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud på en privat eller offentlig virksomhed hvis betingelserne i loven

man kan så måske sige at der er en lille hage ved det

det her lovforslag jo også opsamling på andre områder

dem der har fået en skade og om ikke de

et tilbud i den virksomhed de egentlig har arbejde i i stedet for at de skal ud i en helt anden virksomhed men det

og det er simpelt hen for at stoppe meningsløs aktivering det er alle de her mærkelige kurser som der bliver sagt at

bliver sendt ud i ved at vi

skulle betingelserne for at de sender folk ud i et såkaldt pipfuglekursus i hvert fald være væk

håber ikke at dagpengemodtagerne

er så langt fra arbejdsmarkedet

får de kurser for de kan stadig væk gives til kontanthjælpsmodtagere men man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig der

nu ikke jeg tror egentlig bliver modtaget rimelig godt at man ikke bliver sendt i den ene

den anden der gives også mulighed for

reelt uddannelsesløft og det betyder fremover seks ugers prioriteret jobrettet uddannelse

gives fra den første ledighedsdag der bliver så lavet en landsdækkende positivliste over hvilke uddannelser den ledige kan vælge imellem og det skal være efter hvad virksomhederne

længere uddannelse der er afsat en pulje til om det er nok og om om det kan løfte opgaven

for meget efterspørgsel fra arbejdsgiverne

vil se velvilligt på det hvis det

at vi kan give folk kurser

med erhvervsuddannelse der ikke er anvendt i fem år vi

tilskuddet fra tredive til fyrre kroner i timen og dagpengemodtagere uden en afsluttet ungdomsuddannelse får ret til læse skrive regne eller ordblindekursus der er rigtig mange der går og skjuler at de har nogle problemer

man har hvis man har været på arbejdsmarkedet i lang tid og

kompetencevurdering så man kan tage en erhvervsuddannelse

med virksomhedsservice og jobformidling betyder

snakke med virksomhederne de skal være opsøgende de

at finde den rigtige arbejdskraft

det tror jeg bliver rigtig godt

vi ved også i den forbindelse at a kasserne

alle mulige tiltag for deres ledige allerede i dag og nogle har også gjort

opsøgende over for virksomhederne og hjælpe de ledige med at finde et

de områder kerneområder som a kasserne egentlig er stærke i og det går jeg ud fra

de fortsætter med dimittender

deres virksomhedspraktik fra fire til otte uger

mere erhvervserfaring løntilskud til

offentlige områder bliver sat ned til fire måneder og ydelsen bliver sat

ved godt at kommunen siger at de opkvalificerer de ledige men vi har hørt så mange historier om at ledige der

er blevet afskediget bliver sendt ud i løntilskudsjob i det samme job som de lige er blevet afskediget fra og der er yderst sjældent

nogen der får job i det offentlige ved at være i løntilskud

god kontakt til arbejdsmarkedet og hjælper mange i job når det er

det private arbejdsmarked det bliver

god ting i det her og det er afskaffelse af g dage

at få afskaffet sammen med de konservative

for korttidsansatte det betyder meget for de firmaer der har sæsonmedarbejdere og for vikarbureauer

er problemet med ledighedsydelsesmodtagere det er jo en del af fleksjobaftalen

folk der går på ledighedsydelse igennem den samme aktivering og

vi skal stemme for den del der ligger i

vi ikke har forhandlet om men som er lagt ind i loven for at samle op

det hed jobafklaringsforløb og at de skulle have en jobafklaringsydelse der ikke måtte forveksles med ressourceforløbsydelsen

i ministeriet ved med at køre med at det er en ressourceforløbsydelse

hjælpe at ministeriet bliver ved med at køre med ressourceforløbsydelse

den ikke er eksporterbar det er en stærk aftale i forliget og en af betingelserne for at indgå forlig

man skal ned på firs procent af dagpengesatsen det betyder så at

yderligere cirka tre tusind kroner per måned

burde have den fulde dagpengesats vi tror ikke at økonomien kan løbe rundt i de små familier hvis man kommer helt ned på firs procent af dagpengesatsen når man i forvejen har mistet penge ved at gå fra løn til dagpenge mit spørgsmål er

om det her problem hvorfor synes

mens man tager uddannelsen i det øjeblik man stopper og skal betale tilbage

su lån det er det der er blevet lagt oveni fra regeringens side

er en god idé men vi accepterer selvfølgelig også at regeringen har

det er klart det ved herre eigil andersen også alt om

jeg måske skal være på en anden måde man skal

står til at skulle vende tilbage til deres eget job

har brug for et trailerkort

en eventuel positivliste hvorfor i alverden skulle han så ikke have ret til det mens han var ledig han skal jo helst være i arbejde mens han er i arbejde synes de

mestre har dansk folkeparti sikret at alle amu kurser som minimum er med på den her positivliste det kunne da være

stykke ad vejen men jeg synes nu

en reel ret til selv at vælge

selvfølgelig være nogle af de dyre kurser man kan sige ikke er med blandt amu kurserne

hav af kurser

remse alle kurserne op men

åbent så man kunne få det kursus der gav job uanset om det seks otte ti eller tolv uger

kommer til at se på for jeg tror at

det er derfor afgørende at tiden som ledig ikke bliver langvarig og at den bruges til at ruste den enkelte til varig beskæftigelse desuden bygger hele ideen om vores velfærdssamfund på at flest mulige er med til at løfte velfærden den nye arbejdsmarkedspolitik er samtidig et opgør med meningsløs aktivering og et system der er blevet for bureaukratisk og ineffektivt den danske arbejdsmarkedsmodel er internationalt anerkendt men arbejdsmarkedspolitikken har de senere år været dyr og ineffektiv derfor skal ressourcerne bruges på en bedre og mere effektiv måde så flere ledige

samtidig skal reformen sikre at beskæftigelsessystemet har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft

endelig får kommunerne og a kasserne flere frihedsgrader til at tilrettelægge en individuelt tilpasset indsats for ledige jobcentrene skal i højere grad end tidligere tage afsæt i virksomhedernes behov for arbejdskraft det er selvfølgelig vigtigt at jobcentrene har et indgående kendskab til de lediges kompetencer men kun en tæt dialog med virksomhederne sikrer flere konkrete match og dermed flere job

derfor indgår der i lovforslaget et nyt servicekoncept for jobcentrenes samarbejde med virksomhederne reformen udmøntes i to lovforslag med l otte og halvtreds samler vi alt der handler om indsatsen for den enkelte ledige og landets virksomheder det andet lovforslag l ni og halvtreds er en helt ny lov der erstatter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

det et godt punkt i den her reform

at der bliver bedre muligheder for arbejdsløse til at uddanne sig gå fra ufaglært til faglært uden at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet mens man uddanner sig det er et meget vigtigt punkt for sf

eksperterne siger at om nogle år kommer vi til at mangle faglært arbejdskraft og vi kan da i øvrigt også konstatere som

i den debat vi havde lidt tidligere at arbejdsløsheden blandt en række faglærte grupper kun er det halve af hvad den er blandt en række ufaglærte grupper så man kan sige at

en faglært uddannelse uanset hvordan det vil udvikle sig i fremtiden men jeg tror i øvrigt at det vil udvikle sig sådan at der bliver brug for flere

det positivt at reformen forhøjer tilskuddet til arbejdsgiveren til voksenlærlinge man gør også det som det også er nævnt af nogle af de andre ordførere at man yderligere fjerner dele af den meningsløse aktivering for eksempel ved ændrede refusionsregler og det er der kolossalt behov for det er særdeles godt at man begrænser brugen af løntilskudsjob i det offentlige som i mange tilfælde er perspektivløse dels bliver de forkortet dels skal kommunerne betale en større udgift

til den der er i løntilskudsjobbet og det vil lægge en dæmper på brugen af det her instrument og det mener jeg er meget positivt fordi jeg tror

firs procent af de tilfælde hvor man er i løntilskudsjob i det offentlige

er aktivering perspektivløs fordi det er helt udelukket på forhånd at der kunne blive tale om en fast stilling det pågældende sted endnu et positivt punkt er at kommunerne igen får til opgave at hjælpe virksomhederne med at finde ordinær arbejdskraft i virkeligheden mener jeg at det er en stor politisk skandale

den tidligere beskæftigelsesminister herre claus hjort frederiksen fjernede det som en opgave for jobcentrene på et tidspunkt mens den borgerlige regering

det er en stor fejl for naturligvis skal et jobcenter hjælpe arbejdsgiverne ikke kun med at forsøge at få arbejdsgiverne til at ansætte mennesker der har brug for skånehensyn og fleksjob men også ordinær arbejdskraft

genskabt nu der bliver i reformen oprettet ni regionale beskæftigelsesråd med en større rolle til arbejdsmarkedets parter som skal hjælpe med koordinering på tværs af kommunegrænser og vurdere de regionale uddannelsesbehov og det ser vi også som

her kunne jeg fortsætte med en stribe yderligere positive elementer det springer jeg så over fordi jeg må så være ærlig og sige at der også er nogle problemer i den her reform jeg vil nævne tre for det første burde a kasserne have haft opgaven med at hjælpe arbejdsløse de første seks måneder simpelt hen fordi a kasserne er de bedste til opgaven de kender medlemmerne de kender deres erhvervsbaggrund de kender deres uddannelse de kender arbejdsgiverne og de kender arbejdsmuligheder i området derfor ville a kasserne have været de bedste til opgaven fuldstændig præcis sådan som det også stod i regeringens eget udspil til beskæftigelsesreform

i det første halve år indføres et gigantisk og tosset samtalecirkus med ni obligatoriske samtaler seks i jobcenteret og tre i a kassen

seks måneder det er et punkt som også kommunernes landsforening er imod og som tidligere nævnt har de regnet ud at der bliver tale om firehundredetusind ekstra samtaler jeg tør slet ikke tænke på hvor mange mandeår det skal omregnes til det er et ganske enormt ressourceforbrug og det er ressourcer der kunne have været brugt på noget bedre i mange tilfælde er

der vil bare blive sat kryds i et skema

unødvendig hyggesnak

under alle omstændigheder vil det i mange tilfælde være meningsløse samtaler for at der skal være en samtale

for flere samtaler og det kan sagtens være at der er nogle der har brug for ni samtaler det vil vi såmænd ikke afvise men problematikken er her at det er vigtigt at det offentlige system bruger tiden på dem der har

det kunne man jo så netop gøre hvis man sagde to tre obligatoriske samtaler og så kunne sagsbehandleren i jobcenteret derudover bestemme om der skulle være flere samtaler med den enkelte arbejdsløse herre lennart damsbo andersen fra socialdemokraterne var inde på at man i nogle situationer kunne fravige antallet af af samtaler og

ordfører har ret i at der står i papirerne at der er en fleksibilitet med hensyn til hvornår de skal holdes men der er ikke i papirerne efter alt hvad jeg kan se nogen mulighed for at sagsbehandleren kan sige at den enkelte i løbet af et halvt år ikke skal have seks samtaler men for eksempel kun to den mulighed findes ikke og derfor er det her alt for firkantet og derfor er det her i virkeligheden på det her punkt

man ville væk fra og det her er i hvert fald ikke

leve op til kravet om at der skal ske en individuel behandling det tredje punkt som jeg vil nævne som et problem er at satsen under uddannelse fra ufaglært til faglært i lovforslagene kun er firs procent af den maksimale dagpengesats det mener vi

er for lidt man skal tænke på at i forvejen er det sådan at de fleste arbejdsløse går for eksempel fem tusind kroner ned i indtægt om måneden når de mister deres løn og går på dagpenge eller otte tusind kroner eller titusind kroner så der er i forvejen sket en voldsom reduktion af den enkelte families økonomi når man bliver arbejdsløs i de fleste tilfælde hvis man så yderligere skal gå tre tusind kroner ned i løn fordi satsen under uddannelse er firs procent af dagpengesatsen og det kan så vare i halvandet år så tror jeg at det vil være urealistisk at der er lige så mange som man gerne så der ville uddanne sig som rent faktisk ville gøre det

ikke har råd så vi mener at den her sats under den her meget vigtige uddannelse vi betragter uddannelseselementet som meget positivt

burde være den maksimale dagpengesats

jeg jeg vil runde mit indlæg af som jo var en blanding af noget godt og noget surt

sige at sf vil fremsætte nogle ændringsforslag på nogle af de kritikpunkter som jeg har nævnt her men jeg vil også gerne understrege at der er ingen tvivl om at den fremlagte beskæftigelsesreform er bedre end det nuværende skrækkelige beskæftigelsessystem som hovedsagelig partiet venstre har designet med sine to tidligere beskæftigelsesministre herre claus hjort frederiksen og fru inger støjberg så på trods af de problemer jeg har anført er reformen et fremskridt

at kommunerne ikke har pligt til at bruge anden aktør er også en god ting

der er ret til løntilskudsjob eller virksomhedspraktik som man selv har fundet og afskaffelse af gentagen aktivering så der kun er pligt til ét tilbud

man bør have fuld dagpengesats ved deltagelse i

og ikke kun en firs procentssats

skal gennemføres inden for dagpengeperioden vil gøre det umuligt for mange at gennemføre en erhvervsuddannelse inden for den snævre tidsramme

til at fuldføre uddannelsen for egen regning når dagpengeperioden er opbrugt lånet til uddannelsesløft hvis der skal være sådan et bør være rentefrit under uddannelsen forbedringerne for voksenlærlinge bør gælde for alle uanset om de kommer fra arbejde eller er arbejdsløse og retten til realkompetencevurdering bør gælde for alle uanset alder positivlisten til den regionale pulje til korte erhvervsrettede

uddannelser bør udarbejdes af det regionale arbejdsmarkedsråd så det er de lokale behov der er det gældende

der bør være en dispensationsadgang for

så kommuner kan få refusion til for eksempel afklaringsforløb for alvorligt syge og ofre for ulykker der bør være en ret til mere end ét tilbud i dagpengeperioden altså en ret til mere end ét tilbud ikke en pligt der bør oprettes et nationalt et nationalt center for udvikling af rekruttering undervisningsmetoder og teknologi for læse skrive og regnesvage og ordblinde det er en meget meget stor mangel at vi ikke har det og det betyder at der ikke er en samling af den viden i regeringens udspil var der gode hensigter om at der skulle være mindre bureaukrati

jeg forstår ikke hvorfor dagpengemodtagere nu skal møde op til ni samtaler i de første seks måneder ni

gennemførte samtaler i de seks første måneder der kan ikke blive tale om kvalitet når man skal have så stort antal samtaler

skal der holdes én cv samtale og to årlige samtaler og i jobcenteret skal der holdes seks samtaler aktiveringscirkusset nu bliver erstattet af et samtalecirkus de mange samtaler er misbrug af arbejdskraften i a kasserne og jobcentrene og medfører en urimelig belastning begge steder og det gør

medlemmerne de arbejdsløse frustrerede og desillusionerede herudover er der desværre meget negativt indhold i forslagene de seks ugers selvvalgt uddannelse bliver afskaffet

med uddannelse der nu ikke får ret til seks ugers uddannelse

længere frit kan vælge uddannelsen men kun kan vælge ud fra en positivliste som minimum foreslår vi at amu kurser kommer på positivlisten jeg tager skarpt afstand fra den store forringelse på jobrotationsområdet det er alvorligt det er det bedste værktøj vi har nu kræver det seks måneders forudgående ledighed før man kan komme i jobrotation man kan kun være vikar i en jobrotationsstilling i seks måneder og kommunen får kun tres procent i refusion af jobrotationsydelsen det er alvorlige forringelser som vil betyde at det bedste værktøj vi har

bliver forringet væsentligt alle disse forringelser vil bevirke at jobrotation bliver mindre attraktivt både for arbejdsgivere

arbejdsgiverne bør i stedet indbetale til en fælles pulje

for det vil stimulere væksten i korte ansættelser og vikaransættelser alle g dage bør afskaffes i ét hug da gradvis afskaffelse

vi er modstandere af at tilbud som bør være positive nu skal bruges negativt som straf som det vil ske med det nye såkaldte rådighedsafprøvende tilbud det er alene et kontrolredskab

ret og pligt til at foretage rådighedsvurderingen hvor det ellers var a kassens opgave vi kan ikke acceptere anvendelsen af

refusionen til kommunerne det er meget betænkeligt at refusionen skal falde over tid det vil ramme arbejdsløse syge og mennesker med nedsat arbejdsevne ret hårdt det bør være samme procent refusion for alle ydelser uanset ydelsens art og uanset hvor længe man modtager ydelsen i a kasselovgivningen og beskæftigelseslovgivningen

de dækker over forligsparternes kyniske og mistænkeliggørende holdning til arbejdsløse de foreslåede sanktioner for en eller flere dages udeblivelse i tilbud er efter vores mening ganske overflødige så længe man deltager i tilbuddet må udeblivelsen være en sag mellem den arbejdsløse og uddannelsesstedet eller arbejdsgiveren lovforslaget indeholder forbedringer

men der er også mange forringelser

i forhold til den nuværende styringslov består ændringerne først og fremmest af strukturændringer men der er også tale om en betydelig svækkelse af de regionale arbejdsmarkedsråds kompetencer det betyder at arbejdsmarkedets parter får forringet deres indflydelse det skal rettes op før vi kan støtte

i enhedslisten ved vi at det er hårdt at være arbejdsløs og at det de sidste

er at være lukket ude fra arbejdsmarkedet og det sociale liv på arbejdspladsen at have en stram økonomi at blive udsat for foragt i medierne og fra visse politikere at få at vide at det er

egen skyld fordi der er masser af job til dem der kan og vil

det at være arbejdsløs er også at være en brik i et spil hvor andre har lavet reglerne at være arbejdsløs er at blive behandlet som en statist i et meningsløst aktiveringsteater at være arbejdsløs er at opleve at kvalifikationer ruster netværk skrumper og selvtilliden fordufter under den borgerlige regering blev

at være arbejdsløs derfor var det positivt da den

arbejdsminister lagde op til en gennemgribende reform af beskæftigelsespolitikken desværre lod ministeren aldrig sin bulldozer tromle igennem lovgivningen så

der først og fremmest tager hensyn til de arbejdsløses behov og ønsker regeringen har magten

jeg gerne citere regeringen bør bruge magten så længe de har

brugt den der eksisterer et flertal sammen med

der kunne have været brugt og aktiveret i den her situation men man vælger alligevel at samarbejde med de borgerlige på så afgørende områder som beskæftigelse og arbejdsløshed det er trist trist

dyreste beskæftigelsessystemer vi

verdens dyreste vi bruger godt en procent af vores bnp på den aktive beskæftigelsesindsats

nytteværdien af de ekstra mange milliarder vi bruger i forhold til andre højtudviklede velfærdssamfund kan ikke rigtig dokumenteres vi bruger for eksempel milliarder på uddannelse i beskæftigelsesindsatsen selv om det ikke har nogen positiv effekt på beskæftigelsen for de ledige som deltager i disse aktiviteter det er ikke et udtryk for at uddannelse er dårligt uddannelse er godt bare ikke i beskæftigelsessystemet beskæftigelsesindsatsen bør have ét formål nemlig at bringe borgere som er endt i den ulykkelige situation at de er blevet arbejdsløse

at regeringens forventning er at den øger beskæftigelsen frem mod

og tyve med otte hundrede personer otte hundrede personer til sammenligning reducerer fjernelsen af den gensidige forsørgerpligt for samlevende i kontanthjælpssystemet som regeringen lige har aftalt med enhedslisten og sf

hundrede personer den reduktion på en hundrede personer kaldte de

i det samlede regnskab

en hundrede personer er et skvulp

er en øgning af beskæftigelsen på otte hundrede personer vel også et skvulp i det samlede regnskab maksimalt er det et lille hop på stedet man kan bruge alle de flotte ord man vil om den her reform

meget meget lille en beskæftigelsesreform som øger beskæftigelsen med otte hundrede personer

og tyve er ikke noget at prale af efter vores opfattelse har man misset en historisk mulighed for at lave et mere effektivt og evidensbaseret beskæftigelsessystem i stedet har man valgt en lille justering og det synes vi sådan set er ærgerligt

potentialet for at lave en reform som havde haft en langt større effekt på beskæftigelsen var til stede men det har man altså valgt ikke

stort potentiale for at lave noget mere effektivt end det man er kommet frem til

i liberal alliance har det princip at hvis noget trækker i den rigtige retning uanset hvor marginalt det så end måtte være så er vi sådan set positivt

potentiale som der nu engang er

øge beskæftigelsen endnu mere så er det trods alt et lille skridt i den rigtige retning men det er ærgerligt at man ikke har valgt at tage et større skridt det er der behov for i danmark men et lille skridt er selvfølgelig bedre end ingenting og derfor

er en marginal forbedring af det eksisterende system

at bringe folk i arbejde

ikke kommer i beskæftigelse mange af dem ville være kommet i beskæftigelse i stedet for at sidde på uddannelsesbænken så når man ligesom vurderer det samlet set giver det god mening

ikke tvivlsomt at havde man brugt de her penge på andre ting

været nogle flere arbejdspladser til de her ledige så havde pengene nok være givet bedre ud

uddannelse er dårligt uddannelse er godt det er vigtigt bare ikke i beskæftigelsessystemet der er det altså vores opfattelse at

ikke noget der tyder på at det er en god investering at det er noget der giver valuta for pengene

initiativer der rent faktisk ville skabe nogle arbejdspladser øge den strukturelle beskæftigelse så havde pengene været givet godt ud derfor er det en prioritering og her mener vi altså man prioriterer forkert hvis man ser på den evidens der er

ikke alle har lige adgang til uddannelse i danmark det er den ene ting

som danmark er vi stiller

grunde hvor de kan bygge deres fabrikker og endda små små huse hvor de billigt i starten kan udvikle deres virksomheder og så videre og så videre det er fuldstændig rigtigt at sådan et system

en stor fordel af det sådan at både arbejderne får et rimeligt liv ud af det og arbejdsgiverne får et let liv ud af det hvorfor i alverden skulle vi lave om på

hvis det var sådan at man bare entydigt kunne sige at

hvis vi bruger masser af penge på uddannelse i beskæftigelsessystemet fører det til at alle ledige

forholde mig til at der er sået ret stor tvivl

spørgsmålstegn ved om uddannelse

er godt for de ledige i den forstand at hvis de ikke kommer i beskæftigelse af det men tværtimod bliver fortrængt fra arbejdsmarkedet går længere tid

nogle der får gavn af det men men herinde laver vi jo politik der handler om

se på den samlede effekt og da den ikke er stor

ligger hos kommunalbestyrelsen

der hvor den økonomiske tilskyndelse også er det er vigtigt at kommunerne har

så der er al mulig

hjælpe den ledige i job vi må

afbureaukratisering der bliver færre regler mindre bureaukrati

fokus på resultatet frem for processen fokus på at det handler om at få den

med et klart jobsigte for det må være det det handler om for den

som det er relevant at få job i derfor er det vigtigt at virksomhederne føler at det nytter

for at komme i arbejde når man først

det er vigtigt at man kommer hurtigt i arbejde

lang tid ja så er man afhængig af at virksomhederne ønsker at benytte jobcentrene til at formidle

jobrettet uddannelse uddannelse i beskæftigelsesindsatsen

det skal føre til varig

det er vigtigt at styrke lediges basale færdigheder

tale om uddannelse for dem der mangler helt basale færdigheder i forhold til læsning skrivning og regning for så bliver uddannelse jo bare en fiasko

hvis man mangler grundlæggende færdigheder

hånd om ligesom det er utrolig vigtigt

har opnået igennem måske et langt arbejdsliv

det at få dokumenteret de kvalifikationer man har må og skal være en vigtig del af at sikre at man

varig ansættelse og måske ovenikøbet med papirer

nogle gange handler uddannelse også om at have lært gennem et langt arbejdsliv

betyder at virksomhederne i større udstrækning nu vil turde ansætte medarbejdere hvis de har brug for ekstra arbejdskraft i en kortere periode det giver

i den virksomhed man nu har vist sit værd i gennem en kortere ansættelse og dermed måske i virkeligheden har fået åbnet øjnene hos arbejdsgiveren for at man er en ressource der er uundværlig i virksomheden

er muligheden for om ikke andet at få en kortere beskæftigelse et godt springbræt til at kunne gå videre i en anden varig beskæftigelse fordi man med den korte ansættelse har vist at man har nogle kvalifikationer som

godt tilfredse med den form reformen har taget

i forhåbentlig mange år fremover

understøttelse der gør at vi på helt unik vis har mulighed for at sikre at mennesker har adgang til at få en uddannelse i det her land

rigtig rigtig optaget af at flest mulige mennesker får en uddannelse

er større behov for og brug for os et andet sted og så må man nogle gange vælge

i beskæftigelse at gøre noget andet end det man lige havde regnet med men det væsentlige i den her sammenhæng er jo netop at vi via beskæftigelsessystemet bidrager til at man kan komme til at finde en hylde man kan passe ind på

at søge ind på en sådan hvis man aldrig har fået

til ordførerne i hvert fald nogle af dem lad mig starte med

intentionerne loven her men også til herre bent bøgsted som jo også klart demonstrerede at han

bøgsted havde nogle spørgsmål til mig og jeg skal egentlig bare være fuldstændig hudløs ærlig

hundrede procent forstod konsekvenserne af de spørgsmål fordi de også rakte over til anden lovgivning som jeg forstod det

de ordførere som så også endte med undervejs at være enten meget kritiske eller en anelse kritiske

være med at konstatere at også de ordførere som så var enten kritiske eller en

lægger i det

lovforslaget det er dog trods alt kan man sige

mange roser og det siger sådan set relativt meget om

at vi har et bredt flertal som har påtaget sig det

nogle muligheder for i langt højere grad at kunne dygtiggøre sig og dermed komme tættere på arbejdsmarkedet og oven i købet måske endnu tættere på et arbejdsmarked som gør at man kan være der fast

det som nogle har kaldt samtalecirkus

sige at hvis det var samtalecirkus som vi nu indførte

været lige så meget imod det som dem der har omtalt det

handler om nemlig at hvis vi skal leve op til det som er den flotte intention som alle har givet udtryk for

så gøres det altså kun hvis man tager den arbejdsløse og vedkommendes situation alvorligt

et samtalecirkus overhovedet tværtimod det skal være målrettet i forhold til at komme tættere på den arbejdsløse forstå hvad ønsker og mål er få afklaret hvad behovene er og dermed få den individuelle indsats som gør at man bliver bragt tættere på at vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked

gerne takke ordførerne for

første samtale og a kassernes deltagelse her

men også en understregning af og det hører jeg alle ordførerne som står bag reformen

reformen om samtaler som et vigtigt redskab for

tættere på arbejdsmarkedet

men jeg har sådan lidt på fornemmelsen at vi har haft en årrække

formidle job ikke har stået som en krystalklar høj prioritet jeg siger ikke at man ikke har formidlet job ude

har man bestemt men nu

at det man skal også fra jobcentrenes side i samarbejde med a kasserne

formidle job og det tror jeg er fuldstændig afgørende

er fuldstændig afgørende at man når man som virksomhed møder jobcenteret

vidt muligt overhovedet i første omgang får det rigtige personmatch til den

virksomhed og den måde at komme tættere på virksomhederne og formidle job gør at de så kan fortsætte og udvikle deres produktion

så efterfølgende hjælpe

ikke er en del af arbejdsmarkedet tættere på arbejdsmarkedet ved de forskellige muligheder der er med jobrotation

det skal vi fordi arbejdsmarkedet er fuldstændig anderledes kompliceret

forkortelser altså kommunerne og de regionale arbejdsmarkedsråd

at vi nu også sørger for at de rigtige uddannelser i forhold til hvad

for nogen behov virksomhederne har lige præcis

et område som jeg tror er fuldstændig afgørende så jeg skal bare slutte

forsvaret det og været så klare i mælet og jeg har egentlig også været meget glad ved at høre at selv de som er skeptiske ikke har kunnet undlade undervejs i ordførertalen

er en

er lige præcis streg under god udsigt til

man finder et job derfor tror jeg det

i samarbejde med den enkelte arbejdsløse i samarbejde med a kassen og i samarbejde med jobcenteret hvad er det for nogle ting der skal afklares

komme tættere på det arbejdsmarked og dermed få det job

og kollektive overenskomster om at et ansættelsesforhold ophøre når lønmodtageren fylder halvfjerds år i venstre ser vi positivt

hermed fjerner muligheden

i forbindelse med aftaler i overenskomster eller eller individuelle aftaler vi kan kun glæde os over at at der endelig sker noget

tusind og fjorten skal vi ikke have regler der afskærer mennesker fra arbejdsmarkedet eller tvinger dem til at gå på pension blot fordi de har nået en bestemt alder vi skal derimod tilskynde mennesker

deres evne til at udføre et arbejde bliver ikke nødvendigvis forringet af at fylde halvfjerds år så at sætte en alder på hvornår man ikke længere er i stand til

diskriminerende vi bør i stedet sætte vores lid til at

det kan arbejdstager og arbejdsgiver finde ud af og overlade beslutningen til dem det er trods alt dem der kender hinanden bedst så på den baggrund skal jeg anbefale at at venstre stemmer for det her lovforslag

vi fik efterlønsordningen skal folk presses ud af arbejdsmarkedet eller skal

års debatter omkring det her har jo ført det her forslag frem til at man nu synes at det er rigtig godt at folk selv får lov at bestemme der er vel

ude på arbejdsmarkedet at nogle har et hårdt fysisk arbejde der gør at de gerne vil

der er grund til at have nogle regler i nogle overenskomster eller nogle aftaler der siger at folk per automatik skal fragå når de er halvfjerds de skal være hjertelig velkommen til at blive der

hører vi jo også arbejdsgivere sige at det udelukkende er folks kvalifikationer

og det må også være deres lyst og interesse vi har desværre bare

er blevet afskediget det er vi rigtig kede af

står de i en situation hvor de måske har haft svært ved at finde et arbejde så derfor skal der også findes løsninger på det men med det her gør vi det at folk får en større valgmulighed arbejdsgiveren får en større fleksibilitet og det synes vi er rigtig fint det behøver vi ikke at lave regler om herinde i folketinget

stadig væk være mulighed for at kunne lave

for politi forsvar og så videre det hænger sammen med deres pension

en generel grænse synes vi er på tide bliver afskaffet derfor synes vi at forslaget

og det skulle glæde mig hvis det var sådan at folketinget i det hele taget kunne enes fuldt og helt om det men det må vi jo se når vi

der bestemmer om man skal være ansat på en virksomhed eller ej dernæst kræver det selvfølgelig at den enkelte har lyst til det og kan holde til det arbejde som man nu har

hvis det skulle være sådan at der er nogle arbejdsgivere

netop i forskelsbehandlingsloven det

så det her giver en en større fleksibilitet for alle parter der er er virksomheder der kan beholde deres medarbejdere selv om de er blevet halvfjerds

som jeg tillader mig at sige det vi har haft ordninger der

haft et hårdt fysisk arbejde i byggebranchen

arbejdsmarkedet derfor synes jeg det er helt underligt at høre jeg taler

om frihed og fleksibilitet til at hvis der er nogen der gerne

ikke forstå at det konservative folkeparti vil forhindre nogen

i dag har vi jo opsat pension til halvfjerds år

i deres job indtil de er halvfjerds eller fire og halvfjerds

har lyst til i den forbindelse der er ikke sådan nogle bestemte regler

de stopper alligevel når de er halvfjerds så vi tager lidt varsomt på dem det er simpelt hen kvalifikationerne og evnerne der gør sig gældende

man skal se på det det står også i loven har jeg forstået det er

aldersgrænse på arbejdsmarkedet medmindre der er specielle ting der taler for det jeg mener ikke at bare fordi

hvis ellers man magter opgaven det må være ens evner og kvalifikationer

hvis man hæver det der er opsat pension til halvfjerds årige det skal vel så

det er min umiddelbare vurdering

en regel der siger opsat pension til halvfjerds år

beskæftigelsesministeren godt kan følge mig i

afklaret i udvalgsbehandlingen om ikke der er noget følgelovgivning vi skal

ved siden af at man får pension udbetalt og faktisk have ret så stor indkomst ved siden af sin pensionsudbetaling så det er

sådan ukendt at der er mange der arbejder

på pension og det er jo den her

der bliver hævet til syv og tres og hvad ved jeg i fremtiden

mindre gruppe af lønmodtagere lønmodtagere kommer til at ende hele deres arbejdsliv på en meget trist og nedslående måde i form af en lang og opslidende fyringssag hvor det så bliver statueret at den pågældende ikke længere er i stand til at bestride sit job siden halvfjerds årsreglen blev afskaffet for tjenestemænd i to tusind og otte bortset fra dommere præster

har tjenestemændene ganske vist tilsyneladende ikke oplevet flere af den slags

tage bestik af at der åbenbart ikke er kommet flere fyringssager men det er klart at den slags sager vil kunne forekomme og det bliver så også kraftigt understreget i det høringssvar som dansk arbejdsgiverforening har indgivet i forbindelse med det her lovforslag for de siger jo simpelt hen at de regner med at der vil komme flere fyringssager også af otte og tres årige og ni og tres årige

pensionsalderen og efterlønsalderen i de kommende år og

desværre er det sådan at der i arbejdsgiverkredse er en begyndende diskussion om at der er nogle ældre lønmodtagere som ikke er produktive nok og når man begynder i arbejdsgiverkredse

er det klart at det er skridtet før man begynder at skrive fyresedlerne

gøre for at hjælpe ældre lønmodtagere nu taler jeg så om den mindre gruppe som er svækket

også fra politisk side og der mener jeg at det er meget vigtigt at vi får sat fokus på hvad vi kan gøre for

det er selvfølgelig også vigtigt at arbejdsmarkedets parter har stor opmærksomhed på seniorordninger og det er der da også en del organisationer der har i norge har

i en årrække haft et succesfuldt projekt som jeg tror man kan lære af man har sat fokus på ældre på arbejdsmarkedet og arbejdet med hvordan man kan hjælpe ældre lønmodtagere med at fastholde deres job

tilpasse jobbets indhold så det passer bedre til den pågældendes situation på det tidspunkt i

eller måske kan det handle om nødvendig efteruddannelse

arbejdet med at hjælpe med at skabe netværk og jobsøgning hvis man først har mistet sit job som ældre lønmodtager det har vi også nogle ting i gang om i danmark

vil vi fra sfs side altså spørge til om beskæftigelsesministeriet kan være behjælpelig med at skaffe flere oplysninger om denne indsats på seniorområdet i norge et andet aspekt er at vi står over for offentlige overenskomstforhandlinger og en anden måde

man som offentlig arbejdsgiver kan hjælpe ældre lønmodtagere i stat regioner og kommuner på er i højere grad

bruge muligheden for at blive ved med at indbetale et fuldt pensionsbidrag i de tilfælde hvor en ældre lønmodtager ønsker nedsat tid og også

fulde pensionsindbetaling kan man for eksempel øge ved at man afsætter en statslig pulje til sådan nogle pensionsindbetalinger eller man kan jo også medvirke

offentlig arbejdsgiver når der så skal aftales nye overenskomster til foråret

at der måske er nogle kan bestemmelser med hensyn til mulighed for

gå ned i arbejdstid som man kan ændre til nogle skal bestemmelser

sf kan som sagt stemme for lovforslaget fordi det vil gavne flertallet af ældre lønmodtagere men vi opfordrer samtidig til stor opmærksomhed omkring den nævnte problematik

mindre gruppe ældre lønmodtagere ellers kan komme frygtelig i klemme der håber jeg også at ældre sagen som har været særdeles aktiv med lobbyarbejde for at få det her lovforslag frem og få det

vil komme med et vægtigt bidrag til hvordan man kan konstruere nogle gode

på arbejdspladsen eller etnisk baggrund eller køn så var der ingen tvivl i folks sind

vigtigt at vi ligesom lægger det på den rette hylde der er også rigtig mange regler som reguleres af alder

de skal vente til de er atten år med at få sig et kørekort det vil

og på den måde bruger vi alderen til

at regulere visse områder uden at nogen opfatter det som diskrimination

en arbejdsgiver kan indføje en regel eller

alene på grund af ens alder kan fratages muligheden for beskæftigelse

vi er enige med lo i at ophævelsen af § fem stykke fire dog ikke kan forventes at få større betydning for tilbagetrækningsalderen på

langt de fleste lønarbejdere næppe vil ønske at forblive på arbejdsmarkedet efter det fyldte halvfjerdsindstyvende år vi har en række spørgsmål som vi synes er vigtige

som har reageret på opfordringen til at kommentere det har stillet dem

ministeren er nødt til at give os svar på og det kunne

belejligt hvis vi allerede fik det i dag men ellers i hvert fald inden

nogen betydning for tjenestemandslovens bestemmelser om pligtmæssig afgang

således at lovforslaget ikke griber ind i eksisterende overenskomstbestemmelser

om ministeren er enig i los lovfortolkning da vi synes det er en hensigtsmæssig måde at fortolke

derfor er vi også imod enhver lovgivning der forbyder

når en bestemt aldersgrænse

gerne lige understrege når vi er imod det her forslag er

her er tale om nogle aftaler som er indgået af arbejdsmarkedets parter det er nogle aftaler der er indgået i overenskomster det er nogle individuelle aftaler mellem frie mennesker de har lavet de

aftaler og det synes vi sådan set

er det jo sådan at arbejdsmarkedets parter kan sætte sig sammen og

lave nogle nye aftaler

er noget som arbejdsmarkedets parter sætter sig sammen

det kan godt være at den ene del af arbejdsmarkedets parter lønmodtagerne synes at det er en god idé og derfor

lavede lavede lovgivning som gjorde at man ikke måtte lave bestemte aftaler

dermed tog det ud af forhandlingslokalet det gør vi jo normalt ikke

det betyder at der er noget som de så ikke skal forhandle om længere og det synes vi da er problematisk i forhold til den måde man normalt

betragter det danske arbejdsmarked på nemlig at det

i videst mulige omfang ikke noget som

lønninger der står i de overenskomster diskriminerer nogle af de mennesker

at det er arbejdsmarkedets parter der aftaler lønforhold og hvis man ikke er dækket af en overenskomst kan man selv forhandle sine løn og arbejdsforhold

måde er de ikke bedre end det forslag som venstre og df kom med for et par år siden hvor man

konfliktretten og som jo også var at blande sig

principielt det samme i en mindre skala nuvel

det kun er

det søgt at sammenligne det med at man skulle lave aftaler der skulle diskriminere

religion eller køn eller seksualitet

det synes jeg er søgt men jeg synes faktisk

er mig liberal alliance og

set står og forsvarer at løn og arbejdsforhold er noget som arbejdsmarkedets parter aftaler det blander vi os ikke i og hvis de vil lave nogle nye aftaler også på det område

formentlig også gøre i takt med at folk bliver ældre og så videre så vil de her aftaler nok lavet om helt af sig selv og det synes vi nu engang er bedst i stedet for at

kan arbejde længere det står folk frit for

parterne har lavet frie mennesker har lavet

nogle mennesker der bliver udsat for nogle rigtig ubehagelige

frem for at gå igennem en ubehagelig fyringsrunde som i øvrigt også vil blive et dumt nederlag

aftaler ikke længere vil være gyldige

individuelle aftaler

og det skulle vi måske tage at drøfte i stedet for min stemmeføring

jeg var noget overrasket over den udmelding vi står som det også er

over for overenskomstforhandlinger ganske snart

set at arbejdsmarkedets parter fortsat må have lov til at lave de overenskomster de mener er hensigtsmæssige for arbejdsgivere og lønmodtagere

måske ikke fungerer optimalt mere nogle gør

den undtagelse være hensigtsmæssigt for nogle af dem at de kunne

at gøre det sådan så alle kan fratræde på en pæn måde det synes vi er hensigtsmæssigt det er en pragmatisk måde at løse det på og det er jo den samme pragmatiske måde man kan vælge i overenskomster eller individuelle aftaler at løse det samme problem på

der er

at vi har en regel der forbyder folk at arbejde efter de er fyldt halvfjerds der af mennesker der arbejder efter de er fyldt halvfjerds min egen svigerfar arbejder selv om han er fyldt halvfjerds

er hvorvidt vi herinde skal bestemme om man må lave en aftale hvor man har besluttet sig for

på den måde ser jeg det som herre bjarne laustsen først og fremmest

er ikke bare en aldersregel det er en diskrimination på lige fod med de diskriminationer jeg

mere alvorlig stilling til om man bare kan lave aftaler

arbejdsgivere må især ikke diskriminere arbejdere det har vi lavet et sæt regler

fordi arbejdsgiveren har en fortrinsret nemlig at han kan ansætte og afskedige derfor vil jeg gerne høre mener ordføreren virkelig ikke at der er tale om

magter vi ikke det ansvar det er at køre en bil når vi har en bestemt alder så har vi den alder hvor det er mest relevant at vi får en uddannelse og derfor

det er jo også sådan at vi trods det faktum at vi lever længere og kan mere og at masser af os sagtens kan arbejde efter vi er fyldt halvfjerds

det jeg så her også nævner er jo lige præcis at hvis man ikke selv er nået til den erkendelse så er det her også en lempeligere måde

at man faktisk ikke magter opgaven længere

muligt på en pæn og ordentlig måde

indgreb som ordførerens parti var med til at foretage i lærerkonflikten i to tusind og tretten sammen med alle andre partier her i folketinget undtagen

og ændrede forringede arbejdstidsbestemmelser man gik ind og sløjfede med et pennestrøg samtlige lokalaftaler som skolelærerne havde indgået med kommunerne rundtomkring det er historisk det er aldrig nogen sinde før sket

regeringsindgreb i en overenskomstforhandling at man har fjernet lokalaftaler det var det konservative folkeparti med med til dengang hvordan rimer det med ordføreren stålsatte og principfaste holdning til at man

det

skal forsøge at svare på

beskriver at lønmodtagerne automatisk

blot fordi de fylder halvfjerds år eller mere hvis der allerede findes bestemmelser i kollektive aftaler

opmærksom på at lovforslaget efter planen

mulighed for at indrette sig efter de nye regler

vil vi selvfølgelig bestræbe os på at svare på hurtigt og præcist i udvalgsarbejdet så det vil jeg glæde mig til

for at hjælpe ældre lønmodtagere der

bedre seniorordninger

nogle ordninger hvor staten kan medvirke

det er klart at arbejdsmarkedets parter også

en overenskomst og at

forhandlingen er åbnet og den første ordfører der får ordet er

det da er glædeligt at vi alt andet lige så står her med et lovforslag som rent faktisk på sigt reducerer de offentlige udgifter i det her tilfælde er det småpenge vi taler om om fire million kroner årligt på sigt men lidt har også ret med det her forslag til eindkomstmodellen er det nemlig hensigten at effektivisere og forenkle kommunernes administration af en række ydelser dertil kommer at borgerne får øgede muligheder for digital selvbetjening ligesom indtægtsreguleringen af fripladstilskud bliver gjort mere korrekt

også afgørende at ambitionen om øgede muligheder for digital selvbetjening ikke samtidig betyder at de borgere som

presset til digital selvbetjening

i lovforslaget er taget højde for det spørgsmål fordi der nemlig nævnes dispensationsmuligheder for borgere som ikke forventes at kunne anvende digital selvbetjening ligesom der også er mulighed for at undtage bestemte grupper

er venstre positivt stemt over for lovforslaget og generelt positivt stemt over for ambitionen

i større grad undgå forkerte skøn som udgangspunkt for størstedelen af fripladstilskud samtidig

hvilket også er fornuftigt og kan frigive hænder til andre opgaver og selv om det lidt mere om den administrative del af fripladstilskuddet i dag

hvor vigtigt det er at vi har et fripladstilskud som sikrer mange børn en bedre start på livet fordi det

økonomien for forældrene det handler om

afgør om børn og unge kan komme i dagtilbud fritidshjem klubtilbud

giver altså lidt mere lige muligheder og som tidligere folkeskolelærer

fripladsordningen i praksis vi socialdemokrater synes det er fornuftigt at

som vi nu har sagt og vi støtter derfor også lovforslaget

skal sige fra ministerens parti det radikale venstre at de

loven at effektivisere og forenkle administrationen

mulighederne for digital selvbetjening og

muliggøre en mere præcis og korrekt udbetaling af de økonomiske fripladstilskud til dagtilbud fritidshjem og klubtilbud med videre dette overordnede sigte er vi i dansk folkeparti fuldstændig enige i

at få justeret reglerne så der kommer en mere enkel og præcis administration og så fripladstilskuddet er baseret på de faktiske tal og som udgangspunkt kan baseres på oplysninger som er i systemet i forvejen så man skal oplyses så lidt som muligt

glimrende det er en del af systemet at kommunikationen så vidt muligt foregår digitalt både ansøgningen og høringen i forhold når støtten ændres for langt de fleste vil det ikke være noget problem for langt de fleste vil det såmænd være en forenkling men så er der en gruppe som ikke er i stand til at kommunikere digitalt

er heldigvis en mulighed for at opnå fritagelse for at være digital hvis man er i stand til at søge om det og hvis man altså får det gjort men hvad med den gruppe som ikke gør det og det er den tredjedel som i dag hverken er digital eller har fritagelse derfor vil dansk folkeparti gerne i forbindelse med udvalgsarbejdet have set på hvordan det sikres at denne store gruppe som hverken er med på

ikke tabes ministeren har i forbindelse med et tidligere lovforslag før sommerferien gjort klart hvilket ansvar kommunerne har for at hjælpe dem som ikke kan det var en klar udmelding som det nu naturligvis er op til kommunerne at leve op til men vi er jo allerede efter den første november hvor det blev pligtigt for alle at have en digital postkasse alternativt at søge om fritagelse men hvad med den tredjedel som

i dag er der naturligvis en gruppe som aldrig reagerer på de breve de får men der er dog en mulighed for at nogle kunne få øje på at der lå et brev det kan være pårørende sundhedsplejersker eller socialpædagoger som kommer i hjemmet den mulighed er jo væk

vi bliver jo ganske enkelt nødt til at sikre at det præciseres hvordan kommunen er forpligtet til at hjælpe de borgere som af den ene

anden grund ikke kan finde ud af det og ja vi har sagt det før det her med at være digital forsvinder ikke når de gamle ikke er her mere en meget stor del af

som ikke er med i dag er de unge nogle skal finde ud af det og komme med

være en gruppe tilbage hvordan hjælper vi dem så hvis vi kan få en god dialog med ministeren så

vi kan være sikre på at ingen tabes vil dansk folkeparti gerne støtte lovforslaget men vi ser selvfølgelig frem til udvalgsarbejdet og får også sendt de nødvendige spørgsmål ind til ministeren hvis han allerede i dag kan svare

faktisk også selv kan gennemskue det og få glæde af at bruge det jeg er derfor særlig glad for at ministeren påtænker at udarbejde en informationsindsats som kan koordineres med et lignende initiativ for eindkomstmodellen for boligstøtte og pension det bør være et opmærksomhedspunkt under udvalgsbehandlingen

folk må ikke føle sig kørt over men digitalisering er selvfølgelig vejen frem og vi skal fortsætte med at udvikle gode løsninger et af mine ønsker til den fremtidige digitalisering er at det bliver lettere måske endda fuldt automatiseret for forældre

søge om og få fripladsen vi ser ser frem til den videre lovbehandling og

nemlig at borgeren fremover kan få efterbetalt økonomisk fripladstilskud hvis man har fået for lidt hvilket der ikke har været lovhjemmel til indtil nu enhedslisten er jo ikke tilhængere af regeringens digitaliseringsstrategi da den grundlæggende bygger på tvang

imidlertid overlades fuldstændig til kommunerne

forvalte og hvis det er en flink kommune om man så må sige

så vil man jo se skånsomt på de mennesker der henvender sig om at blive fritaget men ligesom andre har udtrykt det

vi er bange for at rigtig mange mennesker

bygge det her på frivillighedens

uden de problemer som kan opstå for en lang række borgere med den her tvangsmæssige tilgang men nu er digitaliseringsstrategien vedtaget den er der

desværre et solidt flertal for i folketinget og så kigger vi

småforbedringer der kan komme ud af det på de enkelte punkter sådan som det er tilfældet her så det er alt i alt et fornuftigt lovforslag

med henblik på at skaffe gevinsten på de tolv

holder sig på samme fornuftige niveau som det her

opleve flere tilfælde af grove indgreb i de offentligt ansattes overenskomster i stil med det

ramte lærerne i foråret to tusind og tretten

til at slippe for at se fremover da man jo udtrykkeligt i moderniseringsstrategien og som et led i at hente de tolv milliard

taler om de offentligt ansattes arbejdstider

det er nok ikke med henblik på at de skal have kortere arbejdstid med fuld lønkompensation og mere indflydelse på deres egen arbejdstid vi vil selvfølgelig holde skarpt øje med hvordan det kommer til at gå der er jo et stykke vej til de tolv milliard

men som sagt det her lille skridt

er jo sådan at når man vedtager en masse love og det gør vi

man også rydde op efter sig

rydde op efter os hvor er det

og som ikke har brug for at at tingene hober sig op

såvel som forenkle borgernes adgang til det offentlige i hverdagen særlig ved digital

ændringer i indtægter hurtigst muligt påvirker deres egenbetaling og samtidig mindsker risikoen for fejltildelinger og alt det her er

i forbindelse med høringsperioden har særlig

økonomiske og administrative byrder ved ændringerne jeg har læst

ministeriets svar men jeg tror det er vigtigt at vi i behandlingen har fokus på de her opmærksomhedspunkter så forslaget også i praksis opfylder de mange gode formål

en administrativ eller en økonomisk byrde for kommunerne eller giver ekstra bøvl for borgerne

kontrol i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

vedtaget lignende eindkomst modeller for blandt andet boligstøtte og pension som

nogle også var inde på hovedformålet med dette lovforslag er at understøtte en

korrekt indtægtsregulering af økonomisk

præcis det tilskud som de er berettiget til hverken mere eller mindre

takke folketinget for en velvillig behandling af dette lovforslag og jeg ser også

og vil selvfølgelig som vi plejer at gøre stå til rådighed hvis der skulle være uddybende spørgsmål

der inden to tusind og tyve skal sikre bevaringen af alle truede runesten i mange år fremover styrelsen afsatte to million kroner af egne midler til det formål

kulturstyrelsen oplyser at der inden året er

er foretaget en vurdering af de seksten mest truede runesten og at konservering af syv af dem er sat i gang i løbet af to tusind og femten og seksten vil styrelsen have foranstaltet en vurdering af de øvrige omkring

indendørs placering kan foretages inden for de nærmeste år det er styrelsens vurdering at indsatsen kan foretages for i alt to

vurderingen er baseret på styrelsens erfaring og er foretaget i samråd med styrelsens rådgivende stenkonservatorer omkring halvtreds af de seks og tres runesten der i dag står udendørs befinder sig på kirkegårde og kulturstyrelsen er derfor gået i dialog med kirkeministeriet og der er aftalt en nærmere udredning med henblik på forholdsregler som kirkemyndighederne selv kan tage som led i plejen af stenene

den baggrund fuld tillid til at kulturstyrelsen på et fagligt solidt grundlag løfter opgaven

sikre bevaringen af alle de truede runesten derfor kan regeringen ikke støtte det fremsatte

million kroner

passe på derfor er det jo klart at der ligger en

for den type opgaver

ud fra den bedste faglige vurdering af hvad der er mest nødvendigt når man tager fat i sådan et forløb

vi er parat til at svare på helt relevante spørgsmål i den her sammenhæng herunder også hvordan

for at aflæse fortidens generationers tanker og virke i takt med

kan nye sider til stadighed afdækkes så det er et godt argument for kulturarvens bevarelse at der ikke sker forringelser dette gælder naturligvis også de næsten to hundrede runesten vi har i danmark

er sikret mod vejrliget

de er kommet indendøre men seks og tres står udendørs i landskabet eller ved kirker ligesom omkring tyve er indmuret i kirkers ydervægge og endelig er

den daværende skov og naturstyrelse der efter loven havde ansvaret for blandt andet runestenene ved vi at seksten runesten var akut truede og anbefalingen var at overdække overdække dem eller flytte dem indendøre og yderligere fyrre blev anbefalet til konservering men kun tre sten er der blevet taget hånd om blandt andet de to jellingsten på jelling kirkegård der er blevet overdækket jeg har et personligt forhold til den lille jellingsten i seksten

ni og halvfjerds da jelling kirke brændte var min forfader laurits andersen gonsager præst og provst ved jelling kirke og anvendte da de følgende tre år den lille jellingsten som alter ved de udendørs gudstjenester som han var nødt til at holde på kirkegården indtil jelling kirke

anvendelser har andre runesten sikkert også været udsat for forrige søndag

derfor er der al mulig grund til at gøre noget for at bevare og sikre runestenen så også fremtidige generationer kan få den samme oplevelse og som før sagt forskningen kan fortsætte i takt med at nye forskningsmetoder og nye forskningsteknologier

at der skal ansættes en stenkonservator på fuld tid samt afholdes udgifter til honorarer materialer

en seks årig periode

på kontoen international kulturudveksling § en og tyve en og tyve 46 tyve er der slet ikke ledige midler til rådighed

anslår udgiften vil være over de næste seks år på den baggrund samt ministerens igangsatte arbejde

finder på når jeg så har oplyst om dette mener venstre så virkelig ikke at vi kan omprioritere en lille smule af de

derfor problematisk af flere årsager

pengene tages fra den internationale kulturudveksling vi har en stolt og en stærk kultur som vi skal bruge aktivt til at markedsføre danmark ude i verden prøv at overveje hvad det betyder for danmark at hele verden kender hc andersens eventyr dogmefilmene

samtidig skal vi forny og udvikle den danske kultur i samspil med andre kulturer

giver mulighed for at eksempelvis danske kunstnere kan komme til udlandet og fremme dansk kultur og markedsføre danmark som land vi må ikke barrikadere os bag vore egne grænser og være bange for at komme ud det er først i mødet med andre at vi kan blive bevidst om hvad der er særligt dansk det er derfor en rigtig dårlig idé at skære ned på denne indsats

jeg en smule overrasket over dansk folkepartis timing

kulturstyrelsen har nemlig allerede afsat penge til at bevare de danske runesten så hvorfor vil dansk folkeparti sætte penge af til noget der allerede er i proces

kroner på finansloven til at bevare runesten og andre fortidsminder og i to tusind og fjorten er de midler blevet suppleret med en ekstrabevilling

en rådgivende stenkonservator har vurderet at de foreslåede seks

million kroner er meget højt sat til at udføre opgaven eksperten vurderer at indsatsen kan løftes for bare to

til at der allerede er taget hånd om runestenene

unødvendigt det ville gå ud over den danske kulturudveksling som er så vigtig for danmark og det er en helt forkert vej at gå i dansk kulturpolitik derfor kan hverken radikale eller socialdemokraterne støtte

fyldt med fortællinger til os som er kommet til

og det er jo noget der sætter fantasien i gang så så langt så godt jo vi skal bevare vores fortidsminder vores

også den kultur der handler om hvordan vi har udviklet os til det som vi er i dag

både at være et krigerisk vikingefolk som tog ud men også ved at handle

tilbage i tiden rigtig mange danskere og rigtig mange udlændinge besøger hvert år de

jeg synes det er positivt at der

fra nitten ni og halvfems har været afsat

runesten men også runesten og i det hele taget bevare fortidsminder

til en indsats for de mest akut truede runesten vi støtter ikke

fordi kulturstyrelsen slet ikke mener at

international kulturudveksling

runestenene er blevet til i en tid hvor vi også fra dansk og nordisk side blandede os i verden omkring os

england og island vi ved selv hvordan historien har udviklet sig

rundtomkring på danske handelspladser

viden om at der er fundet metaller

ikke findes på de her breddegrader så vi er et lille land der til alle tider tider

og derfor kan vi ikke være med til at pege på den finansiering

vil tage midler fra den kulturudveksling som vi

det skulle den gerne kunne gøre fremover

at kulturstyrelsen

for landene udenfor jeg synes at dansk folkeparti er lidt snæversynet når de peger på egen navle i modsætning til enhedslisten som altid går ind for international kultur

os som jo er internationalister hvad gør vi for at sikre runestenene som en del af vores kulturarv jeg synes at

om at kulturstyrelsen er i gang med at sikre alle truede runesten med deres egne midler som finansiering jeg mener at vi skal følge med i hvad der sker med de truede runesten i de nærmeste år spørgsmålet er om kulturstyrelsens brug af

million kroner er nok til at sikre runestenene med dette spørgsmål vil jeg konstatere

runesten som et vigtigst vidnesbyrd fra fortiden vi skal give videre til fremtiden

så også forstå på ministeren at der efter ministerens vurdering allerede er sat de fornødne midler af til at

og det lyder lidt som om der er forskellige vurderinger af hvor meget der er behov for og hvor meget der er sat gang i

folkeparti har vi stor sympati for forslaget vi ville egentlig som udgangspunkt gerne støtte det

også andre ordførere har været det ikke enige i finansieringen og jeg vil sige at det måtte vi da så kunne finde ud af altså hvis det er de seks syv million

ville det da være helt tosset hvis vi ikke på en eller anden måde kan finde de penge

folkepartis opfattelse er vores kulturbudget faktisk for lille vi vil gerne sætte flere penge af i kulturbudgettet til at bevare vores

det budget staten har men nu hører vi altså fra ministeren at så mange penge er der slet ikke behov for at bruge så jeg synes at det ville være interessant under udvalgsarbejdet at få klarlagt hvad det er for informationer ministeren har hvad det

beregninger hvad det er for

i de næste par år der sikrer de runesten der skal sikres så kan vi enten bliver overbevist om at alt er som det skal være at der er styr på det det kan vi glæde os over

behov for at gøre lidt mere men så bliver det altså ikke med støtte til dansk folkepartis forslag fordi vi er uenige i finansieringen

må vi da kunne tale os frem til en anden måde at finansiere det

kan være bred tilslutning til

viser sig at være et behov for det

ministerens forsikringer om at

bevaringen af runestenene og ministeren sagde også at

gå i dialog med kirkeministeriet om de sten der står ved kirkerne og i kirkerne og det

aldeles glimrende det der så står tilbage er

man har registreret de truede runesten i nitten ni og halvfems man har kendt til problemerne man har vidst om forvitringen og først i to tusind og fjorten sker der så noget hvorfor det så

fald et spørgsmål som vi skal have stillet i forbindelse med udvalgsarbejdet hvorfor i alverden man har ventet ventet i så mange år som jeg også

spurgte ministeren om bliver vi også nødt til lige

afklaring af metoderne ikke fordi jeg har forstand på det men det er der andre der har og der håber jeg på vi kan få en en faglig vurdering af de metoder man vil anvende

der findes så vidt jeg er orienteret ikke

metoder i dag som er helt sikre så

af flere ordførere blandt andet af den socialdemokratiske at der er afsat en

af de tusindvis af fortidsminder vi har i danmark og så har man afsat fem million kroner til tilsyn og databaser det vil sige man bruger langt flere penge på tilsyn

bevaring og derfor

finde nogle flere penge til at renovere og bevare vore fortidsminder herunder runestenene

vil egentlig gerne takke det konservative folkeparti som jo

gerne takke herre lars barfoed

alle disse ting under udvalgsbehandlingen og det er jeg i høj grad også med på så alt i alt er det dog alligevel en god dag for runestenene fordi der trods alt nu bliver afsat nogle penge til

medlemmer venstre dansk folkeparti liberal alliance det konservative folkeparti og